fra medlem af folketinget uffe elbæk der har orlov har jeg modtaget meddelelse om at han fra og med den første februar to

tretten atter kan give møde i tinget jeg har endvidere fra medlem af folketinget morten østergaard orlov modtaget meddelelse om at han fra og med den fjerde februar to tusind og tretten atter kan give møde i tinget pernille boye kochs og mie bergmanns hverv som midlertidige medlemmer af folketinget ophører herefter fra de nævnte datoer at regne

følgende anmeldelser økonomi og indenrigsministeren lovforslag nummer

tredive justitsministeren lovforslag nummer

af loven om ophavsret nærmere bestemt bestemt

beskyttelsesdirektivet for kunstneres ret og rettigheder til lydoptagelser der er tale om flere forskellige ændringer af loven om ophavsret heriblandt ikke mindst en forlængelse af beskyttelsestiden fra halvtreds til halvfjerds år i venstre skal der da heller ikke være tvivl om at vi mener at sådanne ændringer er tiltrængt for at skabe bedre vilkår for de udøvende kunstnere selv om loven om ophavsret i dag fungerer efter hensigten vil ændringerne i længden

at finansiere nye talenter på området

hjælpe de udøvende kunstnere derfor er vi absolut tilfredse med at de forskellige tiltag på området nu skal behandles her i folketingssalen i dag er det sådan at de udøvende kunstnere

når beskyttelsestiden på deres lydoptagelser udløber mange musikere og sangere starter deres karriere i tyverne

mister de dermed en primær indtægtskilde allerede som halvfjerds årige ved at udvide beskyttelsestiden med tyve år giver vi de udøvende kunstnere mulighed for at leve længere på deres vederlag samt mulighed for at sangere og musikere undgår at opleve at deres lydoptagelser bliver brugt på en måde som er krænkende for den udøvendes navn

og pladeindustrien oplever i dag faldende indtægter derfor har de begrænsede midler til at investere i nye talenter

en forlænget forlænget beskyttelsestid giver pladeindustrien en øget indkomst til finansiering af de her nye nødvendige talenter tiltagene giver desuden udøvende kunstnere mere uafhængighed og selvstændighed

går vi i venstre ind for frihed under ansvar men frihed findes ikke uden et råderum

råderum som en udvidelse af beskyttelsestiden fra halvtreds til halvfjerds år kan give både til den kunststøttende industri og til de individuelle udøvende kunstnere der er selvfølgelig udtrykt

flere interesseorganisationers side som er vigtige at have in mente når tiltagene skal diskuteres blandt andet om de økonomiske

betænkeligheder som blandt andet det kongelige teater har

støtter vi i venstre helt klart lovforslag l en hundrede og tyve idet lovforslaget gennemfører nødvendige ændringer af loven om

er jo et lysende eksempel på

debat rejst af organisationer og enkeltpersoner i et af de mindste af eus medlemslande vores eget lille danmark rent faktisk kan føre til et eu direktiv der får stor betydning for kunstnere og kulturlivet i hele europa da en lang række kunstorganisationer i danmark for få år siden tog fat i de politiske partier her på christiansborg herunder også

var virkeligheden i eu at eu direktivet som vi nu skal implementere stod til med et flertal blandt eu landene at fastholde en beskyttelsestid på halvtreds år for udøvende kunstnere en situation der ville betyde at blandt andet bent fabricius bjerre svend asmussen birthe kjær dario campeotto og peter belli ville opleve at de ikke længere kunne fastholde rettighederne til de sang og musiknumre

det samme ville selvfølgelig overgå en række tilsvarende europæiske kunstnere i et stærkt samarbejde med kunstnernes organisationer der blandt i deputation

rejste vi sagen over for den daværende kulturminister

at få den tidligere regering til at skifte position og støtte en forlængelse af beskyttelsestiden med de tyve år og da danmark var en af

betød den nye danske holdning faktisk at direktivet tippede til kunstnernes og kulturlivets fordel

det er en rigtig god historie det er historien om at det kan betale sig for organisationer og enkeltpersoner at påvirke politik også når det gælder politik der besluttes

et af eus mindste lande kan sætte sit klare præg på direktiver og beslutninger i det europæiske samarbejde sådan at vi altså nu her med det her lovforslag kan implementere et eu direktiv der dels forlænger beskyttelsestiden for rettighederne til musikindspilninger fra de nuværende halvtreds år til halvfjerds år dels harmoniserer beregningen af beskyttelsestiden for musik med den for tekst så beskyttelsestiden for både musik og tekst når de hører sammen bliver på halvfjerds år fra dødsåret for den længstlevende af enten komponisten eller

også de nødvendige bestemmelser der gør at der kan betales et vederlag i forbindelse med forlængelsen af beskyttelsestiden

vi giver også mulighed for at de udøvende kunstnere kan afbryde en rettighedsaftale hvis den der har erhvervet rettighederne ikke udnytter dem i tilstrækkelig grad så kunstneren kan udnytte dem på anden vis

kunstnere og kulturlivet både i danmark og i europa

eu direktiv fra to tusind og elleve og kort sagt går det blandt andet ud på at forlænge kunstnerudgiverrettigheder fra halvtreds til halvfjerds år der er ingen tvivl om at pladeselskaberne og de store rockstjerner har haft held til at påvirke eu de ville jo gå glip af indtægter hvis berømte numre pludselig blev frit tilgængelige så man kan med god ret sige at de gamle venstreorienterede rockrebeller er blevet fæle kapitalister rolling stones satisfaction er for eksempel fra nitten fem og tres og tjener stadig penge til de langhårede meget belejligt har man derfor lavet en overgangsordning der tager udgangspunkt i nitten tre og tres forlængelsen af beskyttelsestiden på halvtreds til halvfjerds år sker per første november to tusind og tretten nitten tre og tres er dermed skillelinjen alt hvad der ligger tidligere end nitten tre og tres er frit

ret smart det var netop i disse år at rocken eksploderede også her har eu vist sig at være multinationale selskabers velvillige redskab ophavsret er sikret gennem internationale aftaler og dansk folkeparti er grundlæggende tilhænger af ophavsretsaftaler fordi det sikrer kunstneren også dette lovforslag men det indeholder nogle uklarheder som vi gerne vil have belyst vi har derfor følgende spørgsmål til

som ministeren gerne må svare på under udvalgsbehandlingen eller i salen hvis hun har mulighed for det for det første ifølge lovforslaget skal pladeselskaber give oplysninger til musikerne når musikerne beder om det men der står ikke noget om hvad der sker hvis et pladeselskab ikke opfylder denne oplysningspligt så mangler der ikke en sanktionsregel for det andet ifølge lovforslaget skal ophavsretslicensnævnet ikke behandle tvister på de nye områder det skal ske hos domstolene

ikke være en god idé at udvide nævnets beføjelser det vil ikke have økonomiske følger så vidt jeg ved fordi nævnet jo er brugerfinansieret for det tredje lovforslaget omtaler også overdragelsesaftaler når de ophører vil det ske på samme måde

hvis man ikke kan finde de studiemusikere der har krav på det supplerende vederlag altså det der tyve procents vederlag så kan citat de eksisterende principper for fordeling af vederlag til forældreløse værker finde anvendelse ved fordelingen af det årligt supplerende vederlag det må jeg simpelt hen have en nærmere forklaring på for jeg forstår det ganske enkelt ikke jeg ved ikke hvad der ligger i de her ord så med disse ord ser vi frem til at få spørgsmålene besvaret under udvalgsbehandlingen

elleve gav alle folketingets partier i europaudvalget med undtagelse af enhedslisten den daværende regering mandat til at støtte vedtagelsen af beskyttelsestidsdirektivet og det er så det direktiv som det her lovforslag har til formål at gennemføre helt generelt kan man sige at de ændringer til ophavsretsloven som regeringen her foreslår har det formål at sikre udøvende kunstnere såvel som fremstillere af lydoptagelser bedre vilkår det sker ved at man vil forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstnere og pladeselskaber dermed skal der betales for brug af musik i en længere periode og det betyder at

bruger musik i dagligdagen for eksempel radio og tv stationer

skal betale for brugen i en længere periode herved sikres de udøvende kunstnere og især dem som indleder deres karriere som ganske unge og dermed efter den nuværende beskyttelsestid på halvtreds år oplever en

slutningen af deres levetid samtidig

indeholder lovforslaget også bestemmelsen om at beskytte den som skriver teksten altså

komponerer musikken altså komponisten

skabes ofte i et samarbejde mellem flere personer og hidtil

har beskyttelsestiden for musikværker med tekst

lægger således op til at harmonisere beskyttelsestiden så alt i alt et lovforslag som

har en udvidelse af beskyttelsestiden for for kunstnerne fra de halvtreds til halvfjerds år det betyder som det også er understreget tidligere at

er sikret økonomisk for de værker som de

kreerede som unge så grundlæggende er det her jo et godt forslag det har også den effekt at

får et bedre økonomisk fundament for at være med til at udvikle nye unge talenter så ser man det sådan

for hendes deltagelse i vm i herrehåndbold

ikke en kritik af hendes deltagelse i modsætning til af hendes forgængers deltagelse i ukraine

lovede jo at bakke drengene op det synes jeg ikke gik så godt så jeg vil godt sige til hende at hun må træne sig op

hun kan heppe højlydt når hun skal bære mændene til guld

her i danmark til næste år men så over til lovforslaget her har vi et forslag som er en implementering af et eu direktiv fra to tusind og elleve

betyder først og fremmest en udvidelse af beskyttelsestiden fra halvtreds

til halvfjerds år for lydindspilninger efter at de er udgivet eller offentliggjort som udgangspunkt lyder det jo meget tilforladeligt men alligevel er jeg meget skeptisk ikke mindst fordi det

næppe kommer de udøvende kunstnere til gode men først og fremmest giver producenterne bedre mulighed for at tjene på kunstnernes virke jeg kan jo citere den daværende økonomi og erhvervsminister brian mikkelsen under behandlingen af eu direktivet i europaudvalget regeringen vil gerne beskytte den private ejendomsret og går derfor ind for en udvidelse af beskyttelsestiden til halvfjerds år jeg erkender at en væsentlig del af fortjenesten vil tilfalde pladeselskaberne desuden indeholder

nogle mindre ændringer det handler om at kunsterne får ret til supplerende vederlag i den udvidede beskyttelsestid og desuden kan man forlange at en overdragelse af rettigheder kan bringes til ophør hvis rettigheden ikke bliver brugt i fornødent omfang som sagt er jeg meget skeptisk over for forslaget og det koster rigtig mange gode argumenter hvis jeg

i den ligger der jo en fordeling af rettighederne mellem kunstnerne

som bliver forlænget så hvis man er imod at

forlænger rettighederne for kunstnerne og imod forlængelsen af rettighederne til producenten så er spørgsmålet om

giver de den til producenten så det er pladeselskaberne der som udgangspunkt tjener flest penge på at man udvider beskyttelsestiden og

økonomisk glæde af det så er det alene producenten eller de radiostationer eller hvad det måtte være der spiller den eller andre kunstnere der

kan gøre det ved at man forlænger beskyttelsestiden

set den periode hvor kunstneren som har ophavsretten til værket får dækning

siger at det er bedre at kunstnere kun får rettigheder i halvtreds år og så må alle andre udnytte værket gratis efterfølgende

går på at kunstnerne kan få dækning i halvfjerds år og dermed hindre at andre ukritisk

kan gøre brug af værket jeg tror simpelt hen at der

overgiver sin ophavsret til en pladeproducent

jo tjene penge på den resten af tiden indtil

være en grænse et eller andet sted og halvtreds år er

sådan så man har de halvtreds års beskyttelsestid indtil

hvis enhedslistens indstilling blev fulgt som jeg hører den

betyder det jo at kunstnere der producerer ting i en ung alder eller indspiller værker i en ung alder kan opleve

det kunne betyde at herre arne würgler eller herre benny holst som jeg tror

arbo bæhr kender ikke længere ville kunne oppebære indtægter af de værker de selv har kreeret kan det virkelig være enhedslistens mening at kunstnere mens de lever skal opleve at

man er oppe i halvfjerdserne

til pladeproducenterne til pladeselskaberne

at overdrage rettigheden til en anden part

det har jo ikke noget med længden at gøre det er jo princippet en pladeproducent kan tjene lige så meget

efter halvfjerds år jeg forstår bare ikke hvorfor enhedslisten ikke vil være med til at sikre at kunstnere mens de er i live kan få lov oppebære

det er for mig uforståeligt og jeg er helt sikker på at herre jørgen arbo bæhr ikke vil høre store ord og ros

tyve år men som regel når man nærmer sig pensionsalderen at man videregiver sine

som udgangspunkt synes jeg at det er passende

noget i danmark

det forslag som vi her behandler har til formål at implementere eu ret

beskyttelsestiden for ophavsret og visse andre beslægtede rettigheder konkret vedrører ændringerne som vi har hørt flere forskellige områder

første lægges der op til harmonisering af beregningen af beskyttelsestiden på musikværker med tekst så beskyttelsestiden for både musikværket og teksten bliver beregnet som halvfjerds år fra dødsåret for den længstlevende af komponist og tekstforfatter

som er udgivet eller offentliggjort ændres fra halvtreds til halvfjerds år regnet fra det første udgivelses eller offentliggørelsestidspunkt

af den forlængede beskyttelsestid at kunstnere får ret til et årligt supplerende vederlag som skal udgøre tyve procent af den indtægt fremstilleren af lydoptagelsen genererer fra de konkrete lydoptagelser i den forlængede beskyttelsestid

endelig indeholder forslaget en ny bestemmelse som giver kunstnerne ret til at bringe en aftale om overdragelse af rettigheder til ophør hvis de overdragede rettigheder ikke i tilstrækkelig grad bliver udnyttet i liberal alliance støtter vi naturligvis kunstnernes ret til egne værker både til at råde over dem og til at tjene penge på dem og derfor er det også helt naturligt at vi giver forslaget

vi vil stemme for forslaget

er en styrkelse af kunstnernes rettigheder til de værker de selv har udviklet det styrker tilskyndelsen til at udvikle værker

så det giver også på den måde en tryghed for

er meget kreative i en meget ung alder at de så også i en sen alder får glæde af den indsats de har gjort på et tidligt tidspunkt i livet så der er en god sammenhæng i

derudover også ud fra den simple betragtning at vi

støttet at det blev gennemført som direktiv og så skal vi selvfølgelig også nu støtte den lovgivning som implementerer direktivet så med de ord vil jeg bare give tilsagn om en

jeg vil indlede med at sige til herre jørgen arbo bæhr at jeg lover at gøre mig mere umage

alex ahrendtsen vil jeg

af direktivet anbefale at herre ahrendtsen stiller spørgsmål skriftligt til udvalget så vi får de mest korrekte svar jeg har noteret mig

på nuværende tidspunkt det afventer vi

lovforslaget har jo som det også er nævnt til formål at gennemføre et eu direktiv fra september to tusind og elleve om forlængelse af beskyttelsestiden for ophavsret og visse beslægtede rettigheder det kaldes jo beskyttelsesdirektivet og indeholder kun dele der stammer fra direktivet der var stor politisk opbakning i danmark til vedtagelsen af direktivet

sin tid lovforslaget har til formål at forbedre vilkårene for udøvende kunstnere såsom musikere og sangere peter belli og birthe kjær er nævnt og fremstillere af lydoptagelser der ofte er pladeselskaber i den forbindelse stilles der forslag om at forlænge beskyttelsestiden for udøvende kunstneres ret til lydoptagelser af deres fremførelse fra de nuværende halvtreds år til halvfjerds år og tilsvarende stilles der forslag om at forlænge beskyttelsestiden for de rettigheder som fremstillere af lydoptagelser har til selve lydoptagelsen derudover stilles der forslag om at harmonisere beregningen af beskyttelsestiden for musikværker med tekst så beskyttelsestiden for både musikværket og teksten bliver beregnet som halvfjerds år fra dødsåret for den længstlevende af enten komponisten eller tekstforfatteren med henblik på at sikre at de udøvende kunstnere får fuld glæde af den forlængede beskyttelsestid

indeholder lovforslaget en række forskellige tiltag konkret stilles der forslag om at udøvende kunstnere får ret til et årligt supplerende vederlag i den forlængede beskyttelsestid og vederlaget skal udgøre tyve procent af den indtægt som fremstilleren af lydoptagelsen typisk et pladeselskab oppebærer i den forlængede beskyttelsestid et andet tiltag som lovforslaget indeholder betyder at en udøvende kunstner får ret til at bringe en aftale om overdragelse af rettigheder til ophør såfremt de overdragede rettigheder ikke i tilstrækkelig grad bliver udnyttet det vil sige at hvis for eksempel et pladeselskab ikke udnytter en indspilning af musik

kan den udøvende kunstner bringe den oprindelige aftale med pladeselskabet til ophør og i stedet selv udnytte indspilningen endelig indeholder lovforslaget overgangsbestemmelser som regulerer i hvilket omfang de foreslåede lovændringer finder anvendelse på eksisterende rettigheder og eksisterende overdragelsesaftaler jeg ser frem til den videre behandling af lovforslaget og håber på en positiv behandling i kulturudvalget og vil gerne understrege at jeg er helt enig i herre lars barfoeds sidste bemærkninger om at direktivet jo er vedtaget bredt og så følger

musikerne jo ligestillet med forfatterne som har halvfjerds års ophavsret men

lovforslaget beskytter også udgiverne altså udgiverrettighederne bliver jo også forlænget fra halvtreds til halvfjerds år kunne ministeren forklare hvorfor man synes det

rettighederne til at udgive en sang i halvfjerds år i stedet for i halvtreds år som det er nu jeg forstår

altså man skal jo skelne mellem kunstnerens ophavsret

til halvfjerds år og det er jo for at

så der er jo den der modsætning

ikke lige forstår ministerens svar hvem er det vi beskytter er det kunstneren er det pladeselskaberne er det dem begge

som videreformidles af et pladeselskab i en bestemt fremførelsesform

lydoptagelser så både pladeselskabet og kunstneren har leveret et stykke arbejde som i sidste ende skal betales af dem der bruger kunsten

at alle led i den proces der bringer kunstværket ud til forbrugeren selvfølgelig skal tjene på

det kan lade sig gøre og det er uanset om det er den ene slags selskab eller det er den

specielt enhedslistens ordfører som som

et almindeligt aftalesystem

får kunstneren en betaling en royalty for sit arbejde hvis nogen bruger

som har haft omkostningerne ved at producere det

frit råderum

hvis ministeren var kommet med forslaget

kan blive enige om nogle fælles retningslinjer men vi går forrest og laver en national ordning svarende til lovforslaget

er en ekstra beskyttelse af kunstnerne

det er et eu direktiv der bliver implementeret så er man per definition imod

virkeligheden er kunstneren der får en bedre beskyttelse det gælder i øvrigt også hvis det er det skrevne ord altså ethvert forlag med respekt for sig selv

elsker jo at udgive kendte værker hvis det er

det fuldstændig vederlagsfrit og ikke tænke på noget som helst i

hans arvinger så

her tager vi stilling til lovforslagets indhold

jeg godt spørge herre ole sohn om han er enig med daværende økonomi og erhvervsminister brian mikkelsen

i europaudvalget hvor han siger regeringen vil gerne beskytte den private ejendomsret

derfor ind for en udvidelse af beskyttelsestiden til halvfjerds år

jeg erkender at en væsentlig del af fortjenesten

bekræfte ordvekslingen men sandheden er

at når en kunstner laver en rettighedsaftale med et pladeselskab

kunstneren en royalty som er mindre end den

som pladeselskabet får det skyldes at omkostningerne

og den investering foretages alene

kunstneren ingen risiko har i forhold til selve produktionen

set almindelig aftaleret og det gælder både for forfattere og

musikere sådan er aftalesystemet indrettet

eller anden aftalt størrelse og og pladeselskabet

at han så gør det af forkærlighed for producenterne

der har gavn af det her

efter de halvtreds år hvad er det for en risiko for pladeselskaberne efter de halvtreds år og

i rettighederne for tekstforfattere men hvis de er de samme som

i litteraturen er der en halvfjerds årsregel fra tekstforfatterens død hvor ophavsretten gælder men for kunstneren forsvinder den efter halvtreds år det vil sige at pladeselskabet efter halvtreds år

at efter halvtreds år skal pladeproducenten ikke give den udøvende kunstner

den er forsvundet det er det eneste der sker

kunstneren skal ikke beskyttes mere end halvtreds år

og der er det jo en vældig god idé at man udvider til halvfjerds år det er godt for kunstneren det er godt for musikeren men om det også er en god idé at udvide til

halvfjerds år for udgiverrettighederne altså

ikke sikker på er til gavn for kunstnerne for kunstnerne

kun en lille del af indtjeningen

pladeselskaber har tjent hvad der skulle tjenes

en sang eller en musiker efter halvtreds år så på den den ene side styrker vi kunstnernes rettigheder og på den anden side

meget let at blive selvudgiver både som forfatter

for pladeselskaberne så giver vi

ikke mulighed for måske i deres livs efterår at kunne tjene lidt ekstra

derfor jeg lige går herop på talerstolen for

mine spørgsmål som jeg ikke synes at ministeren var

ophavsretten ophavsretten er vældig god og den støtter vi

godt tænke mig at få et lidt bedre svar fra ministeren før vi er overbeviste om at vi også skal stemme ja til at musikselskaberne får en udvidelse af deres rettigheder

det der foregår når man forlænger rettighederne fra halvtreds år til halvfjerds år

får kunstneren peter belli ikke nogen royalties altså nogen

som helst penge fra pladeselskabet men pladeselskabet kan spille de plader de vil og selv tjene på det

og må betale til pladeselskaberne derfor er det da en fordel for enhver der får forlænget sin

så får de nogle penge i de tyve år det vil de ikke få ellers men det ville pladeselskabet principielt kunne få

dér jeg ikke kan forstå det herre alex ahrendtsen kritiserer med tydelig adresse til de multinationale pladeselskaber

så har kunstneren ophavsretten de sidste tyve år og så er der ingen der kan udgive noget uden at kunstneren giver lov så det kunstneren selv udgiver

så det vi egentlig gør med det her er at vi tager en rettighed fra kunstneren

at alle kunstnere støtter op om det her forslag

imod at vi forlænger ophavsretstiden fra halvtreds år til halvfjerds år på de forudsætninger som ligger i lovforslaget

så derfor kan jeg ikke forstå

kan stille spørgsmål og tage en diskussion her hvor kan vi

så det er derfor at jeg egentlig rejser den her diskussion

jeg stiller ministeren spørgsmålet så hun kan svare

jeg gør opmærksom på at afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til tirsdag den femte februar to tusind og tretten først giver jeg ordet til ordføreren for forespørgerne fru jane heitmann for begrundelse af

som har brug for en pause under sygdom en af de vigtigste værdier

en million danskere har en psykisk diagnose

i en periode at få en pause i tid og sted

i livet hvor det er nødvendigt at sætte livet på standby

og i ens netværk og på distancen som sikrer at man har de bedst mulige betingelser for at komme sig fuldt og helt og komme tilbage til et liv hvor man igen er på både fysisk og psykisk

er gerne vil have en diskussion om hvorvidt vi rent faktisk giver patienter med psykisk sygdom de bedst mulige betingelser for at komme sig på forsiden af dagens medicin kunne vi den ellevte januar to tusind og tretten læse om en patient fra region syddanmark som har ligget bæltefikseret i ni og fyrre døgn ligesom vi i samme udgave kunne læse

som viser at antallet af fikseringer er steget markant under den røde regering vi har brug for en diskussion af hvorledes vi sikrer alle disse mennesker en optimal og fagligt velbegrundet men mest af alt ordentlig behandling tvang og fiksering er

eller overgreb som man kan udsætte mennesker for og man altid sigte mod det mindst indgribende når man vælger behandlingsmetoder fra to tusind og fem til to tusind og ti faldt antallet af bæltefikseringer af over to døgn fra seks hundrede og otte og tres til fem hundrede og syv og halvtreds eller cirka tyve procent når tendensen går den forkerte vej som dagens medicin skitserer

til forespørgselsdebat og få alle partier på banen og give samtlige ordførere muligheden for at komme med løsningsmodeller der har gennem årene været en diskussion om hvorvidt tvangsfiksering er det rigtige tiltag særlig set i lyset af at man andre steder i verden bruger såkaldte stillerum eller non stimuli rum

mens sfs ordfører er både rystet og chokeret over at man overhovedet kan

foreslå sådan en løsning i dansk psykiatri

der igennem en årrække har været traditionel rød politik

jeg er i forespørgslen her blevet bedt om dels at redegøre for udviklingen i brugen af tvang i psykiatrien i to tusind og tolv herunder antallet af langvarige bæltefikseringer dels at redegøre for hvilke nye initiativer regeringen påtænker at iværksætte for at mindske brugen af tvang

isolationsrum eller nonstimulirum som jeg selv foretrækker at kalde det som et alternativ til bæltefikseringer det er som bekendt regeringens helt klare målsætning at brugen af tvang i psykiatrien skal falde det

på skrift blandt andet i besvarelse af spørgsmål nummer fire og fyrre fra folketingets sundheds og forebyggelsesudvalg den ottende november to tusind og tolv hvor jeg sendte udvalget en opgørelse over brugen af tvang i psykiatrien fra to tusind og syv til to tusind og elleve

absolut ikke afholde regeringen fra at holde regionerne til ilden på det her meget vigtige område derfor har vi også stor fokus på tvangsanvendelse og derfor vil brugen af tvang være et af de mange vigtige områder i psykiatrien som regeringens udvalg vedrørende psykiatri analyserer og drøfter og kommer med anbefalinger på jeg ser meget frem til at modtage de anbefalinger her til sommer så regeringen med afsæt i dem kan udarbejde en samlet langsigtet plan for den fremtidige udvikling og udbygning på hele psykiatriområdet

for tvang er voldsomt indgribende for den enkelte patient og i øvrigt også ofte for det personale der skal udføre tvangen

sikres at tvang kun bruges som den absolut sidste udvej og det skal sikres at den tvang der så bruges er af den bedst mulige kvalitet

måske virke lidt absurd for nogle at tale om kvalitet i forhold til tvang men det er utrolig vigtigt at dem der udøver tvang har redskaber til at udøve den med respekt til at udøve den med omsorg og med nænsomhed det er det der for mig at kendetegnende når vi taler om kvalitet i forhold til tvang her har regionerne et meget stort ansvar for

at sikre at dem der udøver tvang har nogle særlige kompetencer på det område og alle ledelsesniveauer har et kæmpe ansvar

at sikre en kultur der fører til at brugen

det vil også være til gavn for både de pårørende og personalet

af tvang nedbragt er det med forsigtig glæde at jeg i dag kan redegøre for at tvang ifølge de foreløbige tal for to tusind og tolv generelt er faldet fra to tusind og elleve til to tusind og tolv

forsigtig glæde og de foreløbige tal

det fordi de tal jeg har fået i sidste uge fra statens serum institut for to tusind og tolv ikke kan forventes at være helt komplette endnu så det er med det forbehold folketinget skal se de tal jeg nu fremlægger her fra talerstolen længere inde i året vil der komme mere sikre tal og så håber jeg at vi stadig har grund til alle sammen i fællesskab at glæde os

ser det ud til at to tusind og tolv bliver det første år siden to tusind og fire hvor andelen af patienter der udsættes for tvang i psykiatrien kommer under en og tyve procent på landsplan i to tusind og tolv blev tyve procent af patienterne udsat for tvang mod to og tyve

procent i to tusind og elleve ifølge de her foreløbige tal vel at mærke

indlagte patienter i psykiatrien og det ser foreløbig ud til at der var seksogtyvetusinde og sekshundrede og syvogtreds patienter indlagt i psykiatrien i to tusind og tolv det er omkring otte hundrede flere end i to tusind og elleve derimod blev fire hundrede og fjorten færre patienter udsat for tvang i to tusind og tolv end i to tusind og elleve det er også værd at bemærke at det ser ud til at der er sket et markant fald i brugen af

et fald på omkring tredive

som sagt er

generelt faldet ifølge de foreløbige tal men på et helt afgørende område ses der desværre en stigning det er i forhold til de langvarige tvangsfikseringer hvor det foreløbig ser ud til at der i to tusind og tolv i forhold til

er flere patienter der har været tvangsfikseret i over otte og fyrre timer

færre patienter der tvangsfikseret til gengæld er antallet af

bredt sammensat der er alle faggrupper der er pårørende der er brugere det er en selvstændig vigtig pointe at vi har alle interessenter på banen og særlig at

repræsenteret stærkt det her udvalg kommer bredt omkring det ser på alle sektorer det ser på alle temaer herunder også brugen af tvang et vigtigt tema for udvalget er sammenhængen i indsatsen

jo også vigtigt i tvangssammenhæng fordi en mere sammenhængende indsats mellem sektorerne også kan være med til at forebygge tvangsindlæggelser og deraf afledt tvangsanvendelse jeg forventer at udvalgsarbejdet som er i en rigtig god gænge

en plan der øger kvaliteten og indsatsen i hele psykiatrien også i forhold til at få nedbragt brugen af tvang udvalget barsler som bekendt til sommer så det varer lidt endnu inden vi præsenterer de konkrete initiativer på området der kommer oven i de initiativer der allerede er i gang derude og som vi jo blandt andet fra satspuljepartiernes side i fællesskab står bag

samtidig med at regeringens udvalg som sagt med inddragelse ikke bare af de mennesker der sidder i udvalget men også af mange andre som har indsigt i og interesse for psykiatrien

arbejder på højtryk så har vi også fra regeringens side et skarpt og løbende fokus på den moderne tidssvarende psykiatri vi ønsker at skabe det inkluderer som sagt også en psykiatri med mindre tvang for vi prioriterer psykiatrien højt fra regeringens side det afspejler blandt andet sidste års økonomiaftale mellem regeringen og danske regioner her sikrede regeringen at psykiatrien for første gang i mange år blev højt prioriteret i en økonomiaftale

kroner øremærket til at løfte kapaciteten i psykiatrien med henblik på forberede indførelse af udrednings og behandlingsgarantien i psykiatrien for vi mener at danskerne der rammes af en psykisk lidelse skal tilbydes en effektiv og hurtig udredning og behandling udrednings og behandlingsgarantien for psykiatriske sygdomme vil blandt andet bidrage til den ligestilling vi ønsker i sundhedsvæsenet med satspuljeaftalen på sundhedsområdet for to tusind og tolv afsatte regeringspartierne sammen med satspuljepartierne otte hundrede og tredive million kroner til opprioritering af psykiatrien og med satspuljen for to tusind og tretten afsatte

million kroner til sundhed for udsatte grupper

million kroner går til forebyggelse og behandling af psykisk sygdom

afsatte vi fire og tres

million kroner til pilotprojekter i psykiatrien med brugerstyrede senge det er projekter der har til formål at nedbringe behovet for tvang og akut beroligende medicin jeg forventer mig utrolig meget af forsøget med brugerstyrede senge jeg håber at konklusionerne fra de danske forsøg kan blive så gode at det er noget vi kan rulle bredt ud

det store landsdækkende satspuljeprojekt om nedbringelse af tvang i psykiatrien som vi i to tusind og elleve afsatte atten

million kroner til efter en længere indledende fase med blandt andet udbudsforretning så er opstartsfasen i det nye gennembrudsprojekt godt i gang projektet styres af center for kvalitetsudvikling som også kørte gennembrudsprojekterne om nedbringelse af tvang i psykiatrien i to tusind og fire til

så de har stor erfaring på området der er i de fem regioner dannet

i alt ni og tyve lokale tværfaglige projektteam under projektet i de regionale projektorganisationer udpeges deltagere i lokale tværfaglige projektteam og projektet har en stor fokus på implementering og fastholdelse af de metoder og tilgange der nedbringer tvangen og det er jo meget meget vigtigt

kunne fastholde de gode resultater man opnår som noget nyt i forhold til tidligere gennembrudsprojekteter er det med det nye gennembrudsprojekt sikret at der er en stærk inddragelse af ledelsesniveauerne i regionerne

det vi må konkludere er at hvis ledelserne ikke prioriterer arbejdet med at nedbringe tvangen ja så vil afdelingerne måske igen tabe eventuelle gode resultater på gulvet derudover bliver brugerne af psykiatrien selvfølgelig også inddraget ikke kun i den nationale følgegruppe men også i det nationale brugerpanel der er ved at blive dannet brugerne får til opgave at kvalificere projektet med anvendelse af aktiviteter til forebyggelse og nedbringelse af tvang set

et bredt sammensat ekspertpanel af udpegede personer fra de faglige organisationer samt personer der

med tyve procent det er mit klare håb at gennembrudsprojektet sammenholdt med regionernes egen målsætning over de kommende år vil medføre en markant reduktion i brugen af tvang

og fem og tredive om netop det emne spørgsmålet som blev stillet på baggrund af en artikel i dagens medicin

hvad min holdning er til forslaget fra psykiatere om at indføre isolationsceller i psykiatrien i mit svar henviste jeg til samme udgave af dagens medicin

udtalt at jeg er åben over for muligheden for at afprøve om nonstimulirum kan være et bedre alternativ til bæltefiksering men som det også fremgår af besvarelsen

vil jeg i første omgang afvente anbefalingerne fra regeringens udvalg om psykiatri for jeg har tillid til at eksperterne i udvalget både fageksperterne og brugereksperterne med deres samlede viden kan vise os vejen frem i forhold til nytænkning og effektive tiltag hvis det vurderes at ophold i nonstimulirum kan være et alternativ til tvangsfiksering vil se på hvordan en forsøgsordning med nonstimulirum bedst kan gennemføres

er det fordi vi ikke vil indføre nye tvangsindgreb med henblik på at øge tvangen i psykiatrien for mig er det afgørende at patienter når tvang er uundgåeligt får valgmuligheder i forhold til hvilket tvangsindgreb der for den enkelte patient opleves som mindst indgribende jeg vil lige tilføje at baggrunden for at jeg bruger betegnelsen nonstimulirum i stedet for isolationsrum er at der hvis vi overhovedet skal overveje at indføre sådan en ordning ikke vil blive tale om at patienterne bliver isoleret

tale om at patienten skal være beskyttet

stimuli i en periode med henblik på at forbedre sin tilstand det vil i så fald blive sikret at patienten konstant har kontakt til en fast vagt herunder visuelt det er meget afgørende og derfor mener jeg også at begrebet

jeg kan da naturligvis ikke andet end at glæde mig over at

jo positive takter selv om det jo ikke ændrer på at antallet af langvarige tvangsfikseringer er steget i en klar målsætning om at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien

må og skal tvang være den absolut sidste udvej

ser vi gerne fra venstre side at man både som behandler og patient har flere fagligt forsvarlige muligheder at vælge imellem

kan lære noget først lidt om de nationale erfaringer erfaringerne fra det nationale kvalitetsprojekt

om brugen af tvang i psykiatrien der blev igangsat under vk regeringen sammen med danske regioner viser at anvendelsen af tvang kan nedbringes markant alene fra to tusind og fem til to tusind og ti faldt antallet af bæltefikseringer over to døgn med næsten tyve

tredive procent af de deltagende sengeafsnit opnåede en forbedring af fastholdelsesperioder på halvtreds

ud fra ovenstående vurderinger er der meget der tyder på at mange teamdeltagere har oplevet en ændring af kulturen i deres afsnit i forhold til tvang

jeg tror at man har fat i noget væsentligt nemlig hvordan kan vi initiere en kulturændring regionerne har igennem en årrække haft fokus på reduktion af tvang og har med oplægget mindre tvang i psykiatrien fra to tusind og ti opstillet tre målsætninger for anvendelsen af tvang fysisk tvang eller fikseringer skal reduceres med tyve

og antallet af bæltefikseringer med fem og tyve procent på enkelte afsnit tallene viser desværre også at regionerne har haft svært ved at fastholde de gode resultater

er der fortsat et behov for fokus på nedbringelse af anvendelse af tvang i psykiatrien og vi skal være bedre til at lære af de gode erfaringer og ikke mindst at holde fast i dem på ét felt har regionerne været rigtig gode til at opfylde måltallene nemlig på forskningsområdet her har flere phd projekter blandt andet sat fokus på hvilke forhold

kan modvirke tvangsfikseringer og man har brugt langt over de to million kr som var målsætningen jeg har store forventninger til afslutningen af disse forskningsprojekter

på de enkelte psykiatriske afdelinger internationalt har man en række erfaringer som jeg mener at vi med fordel kan trække på i danmark ser vi på england

sat i et såkaldt nonstimulirum altså et rum hvor der ikke er ting som kan forstyrre eller skabe yderligere mentalt overload hos en presset eller psykotisk patient jeg skal ikke gøre mig til dommer over om den ene eller den anden form for tvang er mere eller mindre indgribende for mig er det vigtigt at man kan spørge patienten

patienten trods alt befinder sig bedst med hvis sådan en foranstaltning skulle blive nødvendig for mig er det vigtigste at patienten

jeg håber at vi i løbet af debatten her

at debattere de forskellige muligheder og jeg glæder mig faktisk til at høre de enkelte ordførere og deres bud på hvordan vi kommer i mål med opgaven nemlig at få nedbragt antallet af de

tvangsfikseringer og tvang i det hele taget i dansk psykiatri jeg har et forslag til vedtagelse som jeg gerne vil læse op på vegne af det konservative folkeparti dansk folkeparti liberal alliance og venstre

at anvendelsen af tvangsfikseringer i psykiatrien er steget markant i to tusind og tolv folketinget finder det afgørende at der alene anvendes tvang i de tilfælde hvor alle andre muligheder er udtømt samt at patienten har haft mulighed for at tilkendegive hvilken form for tvang der af patienten opleves som mindst indgribende hvis anvendelse af tvang er uundgåelig folketinget opfordrer regeringen til at afsøge nye løsninger og løsningsmodeller som kan nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien herunder varigheden af de enkelte bæltefikseringer ligeledes opfordres regeringen til senest med udgangen af to tusind og tretten at fremlægge en handlingsplan som fastsætter måltal for nedbringelsen af tvang og tvangsfikseringer og samtidig forholder sig til medicinforbruget blandt psykiatriens brugere

i hvert fald to korte bemærkninger først fru sophie hæstorp andersen

at stå og sige at der er sket en kraftig stigning under den røde regering synes jeg måske

særlig når vi dykker ned i de historier der har været om det og kan se

de sidste ti år har vi jo været vidne til en psykiatri der har været under meget markant pres

antallet af patienter og tiltag

og man havde ansvaret og havde en sundhedsminister hvorfor udarbejdede man aldrig en storstilet analyse af hvor

egentlig var og for eksempel nedsatte en grundig arbejdsgruppe der kunne se på hvordan man kunne forbedre psykiatrien særlig inden for nedbringelse af tvang

regering sammen med de øvrige regeringspartier blandt andet det nationale kvalitetsprojekt

socialdemokratiske ordfører at kalde debatten her for plat

set må stå for ordførerens egen regning og det siger jo i virkeligheden noget om hvor vanskeligt det er for en socialdemokrat at forholde sig til de fakta som der ligger nemlig at

det ville klæde ordføreren at forholde sig seriøst til det i stedet for at stå og betegne det

vi står med en psykiatri der de sidste ti år har været under massivt pres og som vi i mange år i socialdemokratiet har kæmpet for at vi skulle have en ti årig handlingsplan for

at vi kunne få klarhed over hvor vi

den her debat er meget meget velkommen fordi den lige præcis

flere og flere mennesker og så gudskelov for det

der så er nogle der har oplevet en længere tids bæltefiksering og

hvornår kommer man på banen her og siger hvad man selv vil gøre på området

skal fremlægge en handlingsplan som fastsætter måltal for nedbringelsen af tvang og tvangsfikseringer

set er lidt sjovt er at de røde partier jo har afvist at være med

er lidt sjovt at en socialdemokratisk ordfører bringer det på banen her når det

at

igangsat en lang række initiativer blandt andet har vi styrket den ambulante

behandling i psykiatrien vi har med

hundrede og fyrre million kroner til flere sengepladser i psykiatrien

ordføreren siger i sin tale at det er vigtigt med fakta og at der er sket en markant stigning

en markant stigning for så vidt

stigning på femten borgere der har

fikseret ud over tre døgn jeg er jo enig i at vi skal have lange fikseringer

antallet af indlagte patienter er steget med otte hundrede og otte

lige præcis er femtende hvis man går ind og kigger på tallene for

det femogtyvende det vil sige at tallene over de langvarige bæltefikseringer på over otte og fyrre timer

en definition af hvordan man vil definere markant men i min verden er en stigning på seks pct

tallet er stigende i det kan vi også godt se

hvor mange patienter der så har været indlagt

man er indlagt under i dag

huske at en tidligere sundhedsminister herre lars løkke rasmussen for nogle år tilbage sagde nu er der lukket senge nok i psykiatrien og efter den tid lukkede den borgerlige regering faktisk to hundrede senge

jeg hørte også ordføreren sige for lidt siden

give opbakning til det psykiatriudvalg som regeringen har nedsat så vi fik en mere konstruktiv debat med øjnene

regeringens psykiatriudvalg er at hver gang man har spurgt regeringen om noget

er det blevet skudt til hjørne med henvisning til at nu er der et psykiatriudvalg som arbejder og det er jo

set også det jeg hører ministeren sige fra talerstolen her i dag i nonstimulirum eller stillerum en ting som man gerne vil have psykiatriudvalget til at kigge på og det betyder reelt at

fordi regeringen vælger at skyde alting til hjørne og hen i deres psykiatriudvalg

med regeringsmagten fra september to tusind og elleve og at

er de sidste meldinger vi har fået før der reelt kan ske noget det synes jeg er en rigtig rigtig ærgerlig

tyve procent vi taler altså om nul

men det kan være vi kan få opklaret det lidt senere

det er selvfølgelig positivt men det ændrer jo ikke ved at der har

en fælles holdning til at det skal skal

antallet af langvarige fikseringer er i en markant stigning

er et højt tal og det skal selvfølgelig nederst

tage fat i er det her med hvordan man kan initiere en kulturændring i psykiatrien

jeg har bidt mærke i fra nogle af foreningerne var at man kunne få lov til at lave en psykiatrisk forhåndserklæring hvor man som patient kunne give udtryk for hvordan man gerne ville håndteres i de situationer hvor

to tusind og et til to tusind og tolv hvis man for eksempel går ind og kigger på tallet fra to tusind og fire

personer som har været berørt af tvang det vil sige

under det tal som ministeren lige har været inde at kommentere på tyve procent

enhedslistens ordfører siger at tvang generelt er steget

nogle små udsving men det betyder jo ikke at man ikke skal tage dem

alvorligt når der sker udsving

fordi jeg synes det er rigtig vigtigt når vi kan konstatere at der er

i antallet af tvangsfikseringer eller bæltefikseringer der flytter sig fra seks hundrede og fem og halvfjerds i to tusind og elleve til syv hundrede og femten i

så synes jeg faktisk det er vigtigt at vi tager det alvorligt og at vi alle sammen får muligheden for at komme til orde

kan nedbringe antallet af

ord på før fordi uret tikkede men ideen er jo at man

har man for eksempel givet den en juridisk gyldig status

give patienten en større indflydelse eller en større magt i

magt i forhold til hinanden det handler om at man har en rigtig god dialog og det der er rigtig vigtigt for mig er naturligvis at patienten

nødvendigt i nogle sammenhænge at anvende tvang

snakker om sindslidende indtil videre

eller er det andet tal rigtigt

jeg har faktisk indkaldt til den her forespørgselsdebat i dag

som jo på alle mulige måder er havnet i en dybt ulykkelig situation i og jeg synes sådan set heller ikke jeg har hørt andet end at vi alle sammen er her i dag fordi vi er interesserede i at finde ud af hvordan vi sammen kan

jeg var nødt til at indkalde til den her forespørgselsdebat på baggrund af nogle stigninger som er sket i

medgive at det er rigtig rigtig ærgerligt så vil jeg sige fuldstændig som jeg sagde tidligere til enhedslistens ordfører at det for os i venstre er rigtig rigtig vigtigt at der er en ligeværdig dialog mellem patient og personale og det

udgangspunkt i når man sammen finder ud af

den udvikling psykiatrien har taget og for den kultur der desværre eksisterer i nogle afdelinger

skal vi komme videre jeg tror at

så ville de jo være faldet i stedet for

til sfs ordfører at jeg jeg bestemt

af hvilke grunde man så eventuelt ikke var med

mange år været prioriteret alt for lidt og det er konsekvenserne heraf vi ser nu der er store problemer i psykiatrien med blandt andet lange ventetider til behandling og det er de problemer som den her regering og socialdemokrater har blikket stift rettet mod vi ønsker at prioritere det psykiatriske område det har vi understreget i vores regeringsgrundlag og i aftalen om regionernes økonomi for to tusind og tretten med denne aftale blev der afsat to hundrede million kroner i to tusind og tretten til at påbegynde at udvide kapaciteten i psykiatrien med henblik på at indføre en udrednings og behandlingsgaranti i psykiatrien så vi kan bevæge os henimod en ligestilling imellem det at være fysisk syg og det at være syg i sindet

til at vi kan indføre de samme rettigheder i psykiatrien fra dag et er jo at den tidligere regering systematisk

tredive million kroner til blandt andet at sikre flere psykiatriske sengepladser så patienterne ikke udskrives for tidligt vi styrker adgangen til psykiatri så børn og unge med psykiske problemer får den nødvendige hjælp i tide vi udvider adgangen til psykologbehandling så langt flere kan bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet med satspuljeaftalen for

en hundrede og syv million kroner til forebyggelse og behandling af psykisk sygdom blandt andet til pilotprojekter i psykiatrien med brugerstyrede senge der kan være med til at nedbringe brugen af tvang og akut beroligende medicin

jeg synes den her regering har gjort

har nedsat et udvalg et udvalg der skal kortlægge og analysere den samlede psykiatri og komme med anbefalinger til hvordan behandlingen af mennesker med sindslidelser tilrettelægges og gennemføres bedst muligt så vi sikrer at vi i de kommende år løfter

skal det være slut med lappeløsninger i vores danske psykiatri

bevilger penge til retspsykiatrien fordi flere og flere føler sig presset med kortere og kortere indlæggelsestider

man kun bevilger penge over satspuljen

går ind og systematisk prøver at udvide kapaciteten de steder hvor der

jeg synes det er vigtigt at det udvalg vi har nedsat består af folk som ikke kun er eksperter inden for den lægelige del men som også

det synes jeg vi har manglet i rigtig rigtig mange år jeg

vi gjorde dengang man indførte hjerte og kræftplaner i det danske sundhedsvæsen

et udvalg af mennesker som vidste hvad det

for at højne den danske kræftbehandling

før man gik i gang med at løfte og prioritere i de kommende år siden hen er det jo blevet til tre kræftplaner i danmark

fagfolk og pårørende og andre

vi også respektere at der er et psykiatriudvalg betyder det at vi ikke kan diskutere tvang i psykiatrien på nuværende tidspunkt

tvang er så indgribende over for mennesker og patienter at det bliver vi nødt til løbende at diskutere i england gør man tingene på andre måder i italien gør man det på andre måder § en og halvfjerds udvalget har været af sted og

tilbage til den sorte psykiatri hvor folk skulle spærres inde i isolationsceller og gummiceller nej det er fordi vi gerne vil kigge på alternativer til tvang så der bliver flere valgmuligheder

alt alt for lang tid det var der også under den tidligere regering

europarådets torturkomité kaldte for et par år siden de meget langvarige bæltefikseringer for direkte mishandling af patienterne derfor er det rigtig rigtig vigtigt at vi hele tiden diskuterer hvordan vi kommer videre men jeg synes også det er rigtig vigtigt at vi respekterer det udvalg der nu sidder og arbejder på området og derfor vil jeg

socialdemokratiet det radikale venstre sf og enhedslisten

og understreger vigtigheden af at der fortsat er fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang på de psykiatriske afdelinger herunder især varigheden af de enkelte bæltefikseringer folketinget finder det afgørende at der alene anvendes tvang i de tilfælde hvor alle andre muligheder er udtømt folketinget lægger endvidere vægt på at patienter har haft mulighed for at tilkendegive hvilken form for tvang der af patienten opleves som mindst indgribende hvis anvendelse af tvang bliver uundgåelig folketinget opfordrer regeringen til at fortsætte indsatsen for at nedbringe anvendelsen af tvang i psykiatrien og opfordrer regeringen til på baggrund af anbefalingerne fra regeringens udvalg om psykiatri at fremlægge en handlingsplan for psykiatrien der omfatter spørgsmålet om brugen af måltal i det fortsatte arbejde

at den røde regeringen prioriterer

ordføreren ikke lige bekræfte at det er en handlingsplan der skal sættes

skal man netop pege på hvordan investeringer og nye måder at gøre tingene på kan forbedre psykiatrien i de kommende år

det kan godt være at vi har sagt at det skal være inden for de økonomiske rammer men dermed har vi jo ikke sagt at vi i de kommende år ikke vil være med til at løfte psykiatrien lige præcis de steder der peges på

få et bud på hvor det er henne

at den røde regering har løftet psykiatrien på stort set alle

at høre den socialdemokratiske ordfører konstatere at der

den handlingsplan som man i øvrigt har pustet op og som vi jo foreløbig kun har set som en syltekrukke

forestillet sig at løfte psykiatrien så tak til ordføreren

vi står her i dag og har den her ophedede debat

at skrive psykiatrien ind i sit regeringsgrundlag prioriterer at finde to hundrede million kroner i en økonomiaftale til at udvide kapaciteten

at sætte et udvalg i gang med at arbejde på at lave en langsigtet plan der over de kommende år kan være med til

gør er at prioritere det på en systematisk måde således at vi undgår de lappeløsninger vi har set så mange af i de seneste år

satspuljepenge af til noget retspsykiatri fordi der er nogle der er blevet kriminelle

til psykiatrien via økonomiaftalen jeg tror man går op i hvad der samlet set er af penge til psykiatrien

under den her regering det står jo

socialdemokraterne sf lovede at tilføre psykiatrien

var en milliard årligt så måske man også

stillet i udsigt og hvad det så er man efterfølgende får leveret

ministeren i forhold til at det i den her sammenhæng

hensyn til udenlandske erfaringer kan give anledning til at overveje om det kunne være fornuftigt at se på om de her nonstimulirum

afhængigt af hvad det også er man som patient opfatter som værende det mindst indgribende er ordføreren enig i det og dermed på

og sideløbende med det vil vi gerne diskutere hvilke alternativer der kan være så borgeren hele tiden

mindst indgribende form for tvang når tvang er den allerallersidste mulighed

den tidligere konservative sundhedsminister

når han bragte det her svære spørgsmål på banen

fuldstændig forfærdeligt og

at overveje noget andet og dermed også stille sig selv nogle spørgsmål når man for eksempel i england siden

seks og halvtreds har forbudt bæltefikseringer

nødt til at kigge på kultur og man bliver nødt til at kigge på hvilke alternativer mennesker har til at komme i en situation

at komme væk har man uddannet personalet godt nok til at håndtere at undgå tvang

eksempel til den artikel hvor vores psykiatriordfører

patienterne fast når de er til fare for sig selv for bæltefiksering er slet ikke tilladt og er de til fare for andre ryger de ind og raser ud i det som

klint fra socialdemokraterne helst vil kalde et nulstimulirum og så kommer der et citat jeg bryder mig ikke om udtrykket gummicelle for det vækker minder om den gamle sorte psykiatri og den skal vi ikke tilbage til men jeg er åben over for et rum med en anvendelse som

vi så i england det eneste møbel i rummet var en briks som patienten kunne hvile sig på de faldt til ro derinde

helt at undgå tvang blive forringet dag for dag var

at gå på to ben i derfor har venstres ordfører måske oplevet debatten anderledes

en handlingsplan tilbage fra to tusind og ni

regeringen en samlet handlingsplan for

de to satspuljeaftaler der er indgået under den her regering men

at nævne at der også er indgået et hav af andre satspuljeaftaler

til psykiatrien over satspuljen

hører at det skal foregå inden for de økonomiske rammer der

sfs ordfører love at der skulle gives to milliard kroner til psykiatrien hvordan har man tænkt sig at finansiere den

hvor det man alene henviser til er at nu skal

en satspuljeaftale jeg har aldrig sagt at vi ikke må finansiere dele af psykiatrien eller lave projekter i psykiatrien

kommer fra satspuljen men jeg mener at vi skal videre vi skal ikke sidde og lave lappeløsninger

som skal komme med en langsigtet handlingsplan ligesom man gjorde det

vil vi forsøge at modernisere vores psykiatri

i øvrigt at at sagen fra psykiatrisk center glostrup viser meget godt at der er steder hvor der skal arbejdes med den kultur og

man har gjort tidligere men vi bliver nødt til

det mindste bygger på brede analyser og på fagfolks input og dermed går væk fra de lappeløsninger jeg synes har

er trist at ordføreren mener at alt det arbejde som satspuljeordførerne gennem tiden har foretaget

lappeløsninger og jeg vil også fortælle ordføreren at der

både regioner og kommuner om foråret hvor man

for nogle tiltag man gerne ville sætte i værk på det psykiatriske område det lyder fra regeringspartiernes ordførere som om

for psykiatrien og det er jo usandt det ved ordføreren udmærket

stiller op til et regionsvalg

bliver taget og

ordføreren om der i den tidligere regering vk regeringen er sat penge af specifikt øremærket til ekstra

er sat penge af specifikt til at oprette sengepladser

når man tager det på sig

være fordi man tror at man har en indflydelse på det og ja i nogle af de planer vi lavede i satspuljepartierne

blev der afsat penge til flere pladser i retspsykiatrien det er jo altså dér man kommer hen når man har været så langt ude at man også har begået kriminalitet nogle af de ting vi oplevede var at almenpsykiatrien var under massivt pres

men den byggede jo ikke på den grundige analyse og det arbejde vi nu har sat i gang med regeringens psykiatriudvalg den byggede ikke på hvor

være henne om ti år som jeg oplevede det den byggede på at nu kommer vi med nogle forslag som vi gerne vil have finansieret over satspuljen og det var vi så

diskutere og finde nogle penge til hvis ikke man tror mine ord

man skal kigge på hvad rigsrevisionen sagde her i august to tusind og tolv

udtalte rigsrevisionen jeg kan konstatere at både ministeriet og regionerne har sat en række relevante initiativer i gang med det formål at forbedre kapaciteten og fordelingen af kapaciteten mellem forskellige typer af behandlingsbehov jeg finder at det udvalg regeringen har nedsat vedrørende kapaciteten i psykiatrien og de anbefalinger som udvalget må forventes at fremlægge er afgørende for den langsigtede tilrettelæggelse af kapaciteten og den samlede planlægning af indsatsen over for psykisk syge patienter så der er ikke tale om en syltekrukke

er tale om et vigtigt arbejde hvor vi får sat psykiatrien ind i det langsigtede perspektiv og får taget de rigtige skridt i den rigtige retning i de kommende

og mens hun kommer herop kan jeg meddele som en serviceoplysning til de gode kolleger at når jeg rejser mig op

er utrolig aktuel

ske i psykiatrien som formand for

tager ud til de psykiatriske afdelinger

ser jeg naturligvis sammen med resten af udvalget hvordan der bliver udøvet tvang

om ikke vi kan gøre det bedre og naturligvis kigger vi også på de tal

ind på hvor meget tvang der bliver brugt de forskellige steder

for at se hvordan man med andre metoder kunne nedbringe antallet af tvangsforanstaltninger og vi var flere der var begejstrede for det vi så

som er voldsomme psykotiske og udadreagerende

de lyttede og de talte med dem og de lyttede

kunne de faktisk få patienterne ned på gulvet igen uden brug af tvang i italien har de lokalpsykiatriske centre der arbejder tværfagligt og helhedsorienteret og derfor har man faktisk nedlagt en masse senge i italien

hvordan vi nedbringer tvang i det hele taget i trieste havde de en helt anden tilgang til mennesker med psykisk sygdom og jeg tror at det er det der gør at kulturen er anderledes

godt være at vi ikke kan sammenligne mennesker i trieste med mennesker i danmark men vi kan lære af nogle af de ting de har gjort og den tilgang de har til mennesker

vi har taget debatten op efter vi er kommet hjem for vi synes det er vigtigt

det psykiatriudvalg der er nedsat netop for at

arbejder udeomkring

kommer og slår nogle oven i hovedet når vi siger at vi skal

her område for gør vi det rigtige hver eneste gang vi taler om at

har talt om tal i dag og desværre ser vi jo en gang imellem at når

vi en opgang i medicineringerne medicineringerne så bliver der

den tilgang jeg vil have til psykiatrien det er heller ikke at vi i stedet for bæltefikseringer bare laver nogle rum hvor

alle mulige andre tiltag der kan være såsom at tale med patienten såsom at se er noget man kan hjælpe med i stedet for blot at sige du er udadreagerende vi må hellere

din egen skyld det er vigtigt vi lærer at lytte og behandle mennesker med en krise

stemple folk med en psykisk sygdom

hvor man netop viste at man kunne nedbringe tvang ved at gøre nogle ting men igen når man ser på regionernes målsætninger dengang

om fikseringer og fastholdelser og desværre er jeg bange for at

man har medicineret anderledes

det vi skal ind og se på og håber udvalget

er en skude vi kan få til at dreje rundt nu er der så mange der har givet hinanden skylden for hvem der sætter penge af eller hvem der gør hvad jeg tror alle har været lige gode om det

distriktspsykiatrien og så nedlægger vi nogle sengepladser

vi ikke kunne nå til et fælles forslag vedtagelse

er jo mange ting vi er enige om men grunden til at jeg går med i det

der kommer nogle måltal det synes jeg manglede i

sagtens kan blive enige om hvad det er for en retning vi skal gå eksempel for at diskutere det her spørgsmål om nedbringelse nedbringelse af tvang i psykiatrien derfor vil jeg godt

om ordføreren er enig med fru jane heitmann og det synes jeg ret tydelige kropssprog der var i

man skulle deltage for eksempel i de her udvalgsrejser som § en og halvfjerds udvalget har været på i trieste

for at blive inspireret til at finde nye løsninger der kan nedbringe tvang i psykiatrien jeg synes det var en meget hård afvisning

det er ikke kun i trieste det kan være enkelte projekter i danmark lapland og andre steder det er jo viden vi skal have

nedbringe tvangen og så kan vi jo tage ud og

det bliver vi nødt til at blive klogere på men jeg bliver stadig

rundtomkring i verden og sætte dem til debat

op af stolene er det netop ved at gå ud og

jeg synes det er så centralt at vi får diskuteret kulturen i psykiatrien selvfølgelig hænger det sammen med de rammer der er omkring det men det er ikke det eneste det er også et spørgsmål om kultur

stille det samme spørgsmål som jeg stillede til venstres ordfører

en forhåndserklæring som patienten kan udfylde

patienten ønsker at blive håndteret

om en sådan model og kunne man forestille sig også at gå så

gerne have haft det her psykiatritestamente med ind hvori man nedskriver hvordan man har det når man bliver behandlet på specielle måder

det vigtigt at man hører hvad der er bedst for den enkelte hvad oplever

er de ikke bange for sig selv mens andre vil føle sig meget isoleret ved at sidde i et rum

kommet nogle nye tal dem skal vi

mere ned i jeg kender dem ikke på det her område men jeg bemærkede at regionerne i deres midtvejsevaluering har en indikation netop af det skred

er en stigning på omkring elleve procent i brugen af beroligende medicin samtidig

at det giver anledning til at spørge sig selv hvorvidt der netop sker det her skred

§ en og halvfjerds udvalget også har samme oplevelse af at der er det her skred

vi måske skal indøve nogle terapiformer og

om de borgere det handler om og ikke så meget om hvem der har givet hvem der har gjort hvem der ikke har gjort hvis skyld det

og hvis skyld det kommer til at være men at vi i fællesskab har en ambition en vision for at vi skal have en psykiatri

at blive rask blandt andet tvang

synes jeg det er fantastisk at høre en politiker fra en anden

har

vision som ordføreren

skal afsøges nye løsninger og løsningsmodeller det ligger lige til højrebenet når vi taler om tvang

isolationsrum eller nonstimulirum

kommentere den socialdemokratiske ordførers

meget meget vanskeligt at tage ud i verden og opleve nogle ting og så implementere det direkte

så skal man se hvad der foregår så skal man tage det bedste med hjem og så skal man bruge det

jo lige præcis omkring den her kronik

§ en og halvfjerds udvalget har skrevet

netop inviterer nogle af dem

fra italien og nogle af kritikerne her i danmark så kan de lære af hinanden

at vi har brug for mest hjælp herhjemme det er nok ude i kommunerne og ude i distrikterne derude hvor det nære skal være for det

åbent fire og tyve syv

både de mennesker fra italien og selvfølgelig også

for dansk psykiatri for jeg synes faktisk at en af de ting der har været

så gode til at trække det bedste ud af vores egne erfaringer og så holde fast i dem så jeg vil godt kvittere

så vi får samlet det bedste af det bedste og får lavet en psykiatri som vi alle kan være stolte af

være en dialog med borgeren om hvilken form for tvang der eventuelt skal anvendes hvis behovet skulle opstå

hvis man har borgeren med som en form for medspiller

være forskel på hvordan man indrapporterer hvad der er sket og hvornår der er sket tvang men lige med hensyn til det her område inden for regionen

kan der absolut ikke herske nogen som helst tvivl om hvornår

der skal indrapporteres eller ej så de tal må være absolut sammenlignelige regionerne imellem

kroge og det er den absolut sidste mulighed

jeg ordet til ordføreren for sf

sygeplejersker fra skadestuen og to politibetjente

han mere voldsom

den menneskelige ring man har lavet omkring ham

og forhandler og lytter

gå op på første sal der får han noget beroligende efter eget ønske

når man laver det der hedder gennembrudsprojektet det

sige snakker om tvang så sker der det

nogle afdelinger halverer anvendelsen af tvang

tvangen ned med fem og halvfjerds procent ved at snakke om tvang

ks skyld sr regeringen var heller ikke bedre til at prioritere psykiatrien

kan kigge fremad og sige

borgere med en sindslidelse

jeg fra talerstolen en sætning

er jane heitmann fra venstre

som vi ikke sådan har været helt enige om blandt andet har vi jo lagt vægt på en handlingsplan som skulle være færdig med udgangen af

der er blandt andet det her med måltal der er at afsøge nye

at ordføreren skal fortsætte i det her dialogiske spor er vi meget meget glade for i venstre sætter stor pris på at vi kan have en

man tidligere har nedsat et så omfattende udvalg der skal komme

vi kunne bede psykiatriudvalget

den her gruppe borgere som faktisk kræver

lige præcis de tre hovedelementer som

regeringspartierne kan sige at man

meget hvis vi kan enes om lige præcis fremadrettede løsningsmodeller en handlingsplan der er

selvfølgelig skulle flere midler til psykiatrien

at måltal handlingsplan ligesom var placeret i regi af regeringens psykiatriudvalg og så har jeg åbenbart ikke været kvik nok til at

om psykiatrien skal komme på finansloven jeg er glad for at ordføreren fra venstre mener at psykiatrien skal på finansloven jeg har ikke

det tidligere så hvis det er venstres holdning

det tror jeg ikke jeg tror faktisk der skal flere midler til

ret tydeligt at man vil prioritere sundhed så det håber

man ikke skulle se på det og se på nogle af de erfaringer

andre lande at ordføreren meget direkte meldte ud

sundhedsminister så jeg vil egentlig høre ordføreren hvad

den nuværende sundhedsminister har været ude at foreslå de her

i ugeskrift for læger

hvis psykiaternes bud på hvordan man kan nedbringe tvang er en ny

når psykiatriudvalget kommer med deres holdninger kigge på

svært at foreslå at sundhedsministeren skal være trafikminister grunden til at jeg dengang

man ikke skulle kigge på nogle af de erfaringer der var fra andre lande

reduktion i brugen af tvang er jo noget vi alle sammen og det

også her i folketingssalen har et stort fokus på

se på det hvorpå sfs ordfører som også var psykiatriordfører dengang

det ned netop med udtalelsen om at han nok mere skulle

holde sig til at være transportminister

sig bedre til

siden dengang jakob axel nielsen kom med det her stilfærdige forslag til nu hvor

hvor eksperterne sidder eller om vi sidder som politikere

skarp kritik af forholdene i danmark og

på det tidspunkt

men nu er han jo ikke engang her han er formand for

modsætninger der mødes og vi er jo næsten

forhåndstilkendegivelser der er så mange nye forslag man kan kigge på for at se

så mange ting her fra christiansborgs

som politikere men så længe at dem der arbejder med de her borgere ikke er med så står vi samme sted hvor vi startede så derfor håber jeg at en kulturændring som jeg

begynde at få den diskussion med psykiaterne

behov for en kulturændring hvor det ikke alene handler om ekstra midler

er andre løsningsforslag til hvordan man kommer videre med kommunikation terapi eller på andre måder

lyde stor ros til sfs ordfører for med stor overbevisning at

blive til noget og at alt det man lovede alligevel ikke skal blive til noget altså det må være en mærkelig situation at

nonstimulirum som rystende og grotesk og så står vi

man citerer det giver god mening at afprøve om nonstimulirum kan være et alternativ til bæltefiksering

sundhedsministeren fra ordførerens eget parti nu foreslår

det man udtaler og det man mener eller betyder det

ikke er rigtigt tidligere mente

at mennesker kunne komme sig tidligere mente vi også at det er rigtig vigtigt

at kigge på nogle nye veje i psykiatrien

af tvang og hvordan vi kunne lade at varetage interesserne for sektorerne eller faggrupperne men sætte borgeren i centrum

have en anden form for tvang

og grotesk

ministeren fra ordførerens eget parti

afprøve som alternativ til bæltefiksering

groteske udmeldinger fra sundhedsministeren eller

ikke det samme som jeg mente tidligere det

fra dengang man sad i opposition og og til i dag hvor man så skal forsøge at forklare hvorfor blandt andet alle de løfter som man har turneret rundt med i hele landet om nye penge til psykiatrien og andet

og så meget spil i de her debatter

ting som de vil komme frem til som

men vælger at sige

skriver at det er et indgreb i den enkeltes ret til selvbestemmelse over sit eget liv og sin egen krop

jeg synes også at det

man får opbygget den nødvendige tillid og og dermed kan komme igennem et godt behandlingsforløb og hjælpe patienten ud på den anden side

enhedslistens mål ligesom jeg kan høre høre på resten af folketingets partiers

ordførere her i dag at brugen af tvang minimeres

i forvejen er det jo sådan at hvis et menneske er til fare for sig selv eller til fare for andre

findes der nødretsbestemmelser som gør at man kan gribe ind det kræver selvsagt et

beredskab hvis det skal kunne lade sig gøre

det kræver selvfølgelig også et personale som er rigtig godt

for det første tror jeg at det

jeg møder af og til patienter som siger at de har forsøgt at henvende sig fordi de havde det rigtig rigtig skidt men som så

være et ideal

være en kæmpefordel og også en fordel i forhold til diskussionen

få hjælp uden at man nødvendigvis behøver at flytte på en institution eller

man har lokalt forankrede tilbud som er tilgængelige og åbne det kræver også tror jeg at man har en bedre støtte i hjemmet end man har

også et særligt tilbud der er lokalt til dem som har både et misbrugsproblem og

en psykisk lidelse men en tilgængelig

i rådet for socialt udsattes seneste årsrapport

som et middel til hvordan man kunne fastholde fokus jeg har set at man

indeholder det men jeg tror at det er en metode vi kan bruge til fælles at fastholde et fokus på at

for socialt udsatte peger også på muligheden for at lave forsøg med tvangsfrie afdelinger det har også været drøftet tidligere og det synes jeg også kunne være rigtig interessant

allerede peget på at det er oplagt at udbrede de erfaringer som der var med gennembrudsprojekterne for nogle år tilbage det vil jeg ikke gå mere ned i men det

det her mål med at få nedbragt tvangen markant og måske helt kommer af med den i forhold til i dag så tror jeg at det vil være et meget vigtigt skridt at gå ind og prøve at ændre det magtforhold som der er mellem

der vil være et magtforhold det ligger jo i sagens natur med brugen af tvang

fra blandt andet tyskland med at borgeren eller patienten selv kan udtale sig

i de perioder hvor de har det godt om hvordan de ønsker at personalet hjælper dem eller håndterer dem når de har

her kan man jo tage hensyn til de oplevelser som patienterne selv har i forhold til hvordan medicinen virker på dem hvordan forskellige typer af tvang virker på dem hvordan samtale virker på dem

der faktisk står en sætning i begge vedtagelse om at folketinget lægger vægt på at patienterne har haft mulighed

opleves som mindst indgribende

i lyset af de erfaringer der har været i tyskland hvor man altså har gjort det til en del af lovgivningen på området

vil bare sige at for mig er det vigtigt at vi holder fokus fuldstændig klart

nedbringe brugen af tvang og derfor vil jeg være tilbøjelig til at være meget skeptisk over for at indføre nye former

med tvang ved at udvide paletten af måder man kan bruge tvang på

fokus på at nedbringe tvang er fuldstændig afgørende for det rent faktisk lykkes så snart projektet ophører

er der en tendens til at tvangen stiger igen

muligheden for forskellige former for tvang

vi vil se en stigning på de områder

der tyder på at man nødvendigvis kan sige at nonstimulirum eller

er en mindre indgribende form for tvang end

andre former for tvang det kan være lige så stort et overgreb for nogle patienter og derfor mener det helt afgørende at man i det mindste

i det hele taget mangler rigtig meget viden

anvendelsen af tvang men helt væk fra det kommer vi nok aldrig

eller noget i den stil det var nogle af de indtryk vi fik da vi var på studietur til

tvinger man også systemet til at afsøge andre metoder blandt andet at undgå at situationen overhovedet udvikler sig

hele den forebyggende indsats hele indsatsen

at hvis man holder fokus på

markant den vision synes jeg vi skal lade os inspirere af jeg tror godt vi kan komme et helt andet sted hen men det kræver en meget meget anderledes psykiatri end den vi har i dag og derfor vil vi selvfølgelig være tilfredse med at man begynder

i folketinget om psykiatrien herunder om brug af tvang og bæltefikseringer det sætter nemlig fokus på et meget vigtigt område brugen af tvang

forebyggelse af tvang prioriteres højt

mange år siden startede i plejesektoren

det er heldigvis gået fremad på mange områder men der er bestemt stadig plads til forbedringer vi har mange dygtige personaler der hver dag gør et fantastisk

arbejde med vores psykisk syge jeg mener at det er mødet mellem patienten og kulturen på afdelingen der bliver så forfærdelig afgørende patienten skal altid mødes og behandles som en ligeværdig person personalet skal udvise en meget høj grad af opmærksomhed empati og dømmekraft med udgangspunkt i respekten for det enkelte menneske og med samtalen i fokus jeg ser som ministeren frem til at regeringens udvalg for psykiatri til sommer kommer med et forslag til hvordan indsatsen for mennesker med psykiske sygdomme kan tilrettelægges og gennemføres ikke kun bedst

vi jo alle sammen meget enige om at brugen af tvang af tvang skal reduceres og reduceres så meget som overhovedet muligt og kun bruges i de tilfælde hvor

andre alternativer jeg kan tydeligt selv huske da jeg var på besøg på en døgninstitution for udadreagerende borgere

jeg fik en historie om en borger som man havde hentet fra en psykiatrisk afdeling som havde ligget bæltefikseret i rigtig mange måneder han var meget stor og meget udadreagerende og derfor

han skulle så nu til den her døgninstitution som havde med de her meget udadreagerende borgere at gøre

de ansatte der var på den her psykiatriske afdeling

specialpædagoger for de havde en anden viden de havde en anden kultur

det som var den her borgers problem han er så nu

fortalte også at han har været i bæltespænde så lang tid i så mange måneder at hvis han skal

de nødt til at gøre det han beder om nemlig at spænde ham fast for ellers føler han ikke tryghed det fortæller bare meget om at når vi kan se at brugen af bæltefiksering ikke er faldet

det meget vigtigt at vi råber vagt i gevær

meget vigtigt at vi har den her debat i folketingssalen for også at sende et signal til alle regioner om at det her med fikseringer brugen af tvang

noget som vi bryder os om det er noget som vi mener er forkert og det er noget der skal reduceres så meget som

derfor vil jeg også kvittere ministeren for at ministeren åbner op for muligheden for at man kan se på nogle alternativer

få reduceret brugen af tvang i psykiatrien det giver en bedre behandling det giver giver en større respekt for den enkelte borger for den enkelte patient og det giver også i sidste ende et langt bedre resultat og

jeg håber virkelig at vi sammen her i folketinget kan arbejde hen imod at brugen af tvang bliver reduceret i alle fem regioner

som måske er med til at vi stadig væk

det handler om at nedsætte brugen af tvang

alternativ er jo ikke at man bare giver mere medicin som så også giver bivirkninger og andet så det handler om at få brudt det mønster sådan at man får mere frivilligt samarbejde mellem behandler og patient

har jeg meget stor tillid til det der står i regeringsgrundlaget

skal komme med et indspil til en national

det vil jo være første gang vi så ser ser en handlingsplan vi har tidligere set visioner og

strategiplaner men vi har faktisk aldrig set en egentlig handlingsplan

jo netop ud fra en handlingsplan vi så kan se hvilke politiske initiativer

i to tusind og ni hvor vk regeringen fremlagde en handlingsplan det som jeg bare håber

hvordan vi også får taget en diskussion om de udadreagerende borgere som ikke nødvendigvis er inden for det psykiatriske behandlingssystem men for eksempel er på nogle af de sociale døgninstitutioner

muligheden tvang hvilket jeg ikke bryder mig om og hvad gør vi i forhold til at kunne give nogle af de her udadreagerende borgere det bedst mulige behandlingstilbud

i der var en debat i medierne for nogle år

jeg mener at vi skal gå en anden vej og jeg håber virkelig også at udvalget ser på netop det sociale område hvor man også

meget udadreagerende også mennesker der havde været fikseret i rigtig mange år og ikke kunne tåle at blive rejst

det kan være utrolig udfordrende for ens krop

målsætningen jeg hørte godt at fru benedikte kiær

to tusind og ni nej det var en strategiplan og det står faktisk i forordet

er pejlemærke for en samlet og sammenhængende langsigtet udvikling af indsatsen til gavn for mennesker med psykiske lidelser og så står der videre strategien

en handlingsplan og det er de nuancer jeg ser lidt optimistisk på at udvalget nu er sat til

handlingsplan fra vk regeringen ikke sundhedsstyrelsen drejer sig i høj grad om nogle af de tiltag som var sat i gang og som blev

hvad der ellers skulle sættes i gang fremadrettet

gjort op med at der ikke er blevet gjort noget foretaget noget overhovedet i ti år på det psykiatriske område og

i løbet af eftermiddagen jeg synes det

vi bliver enige om målet og jeg synes da også

også i satspuljekredsen at der faktisk er sket flere gode ting gennem årene men jeg siger bare

at forholde os til at når psykiatriudvalget kommer med sine

lige huske at der også er de sociale døgninstitutioner

nogle borgere som i den grad har brug for at at man forholder sig til det at der ikke skal være tvang der

er ærgerligt at det her ender i en eller anden krig når vi alle sammen er enige om

og det er jo et meget vigtigt emne

der ligger os alle sammen meget på sinde nemlig hvad vi kan gøre for

nedbringe anvendelsen af tvang

højstemt og og citere store talere gennem historien at jeg

en drøm om at vi på det her område kan holde op med at have skyttegravskrige kan holde op med

stoppe det politiske drilleri have fælles front kigge fremad sammen og og stå ved som øvrigt synes at ordførere fra begge sider af folketinget har gjort

fadder til rigtig mange af de gode tiltag der har været gennem årene og som betyder at vi også kan se et fald nu det er rigtigt at vi ikke kan tage æren for det hele herinde regionerne kan heller ikke tage æren for

at deres måltal betyder det hele eller at deres forskningsprojekter betyder det hele fagpersonalet kan heller ikke tage æren i det hele taget ligesom det den modsatte vej rundt er et faktum at vi stadig står

god brug for kulturændringer derude

brug for bedre ledelsesmæssige forpligtelser kunne have brug for bedre redskaber måske kunne

sejren med de bedre tal men også nederlagene nemlig at vi stadig kan gøre det bedre må tilfalde os alle sammen

det er faktisk for mig en af de allerstørste succeser med det psykiatriudvalg regeringen har nedsat at

myndighedsrepræsentanter og diskuterer sammen de problemstillinger vi kan blive enige om og

hver eneste gang jeg kan høre nogen sige jeg

at regeringens psykiatriudvalg er en syltekrukke det er ikke en syltekrukke spørg medlemmerne

en række arbejdsgrupper spørg sind

psykiatrisk selskab spørg bedre psykiatri spørg danske

de fagpersoner der sidder der om de ville

der og lægge kræfter i det hvis det var en syltekrukke

langt om længe får gravet de der spadestik dybere får kigget analytisk

skal udvides kapacitetsmæssigt hvor kan vi udvikle så vi får en moderne psykiatri hvor kan vi have behov for en stærkere faglig opmærksomhed hvor er der brug for en stærkere ledelsesmæssig forpligtelse hvor skal vi som lovgivere tage nogle opgør på os

det er bredt sammensat men også at det skal hele vejen rundt

i gang inde under psykiatriudvalget så folketinget

i indsatsen aktive patienter og borgerpårørende inddragelse

tidlig indsats for børn og unge forebyggende tidlig indsats for voksne kvalitet og sammenhæng i den regionale indsats kvalitet og sammenhæng i den kommunale sociale indsats sammenhæng og kontinuitet på tværs af sektorer og myndigheder tvang i den regionale psykiatri

mulighederne for brug af telepsykiatri og velfærdsteknologi retspsykiatrien kapacitet og ressourceanvendelse i den regionale psykiatri kapacitet og ressourceanvendelse i den kommunale sociale indsats samspillet mellem kapaciteten i den regionale og sociale indsats

der sker på beskæftigelsesområdet altså hvordan vi i det hele taget kommer hele vejen rundt om de borgere der har psykiske lidelser jeg vil meget gerne appellere til at vi kan stoppe med at kalde regeringens psykiatriudvalg for en syltekrukke jeg synes det fortjener bedre det er et ambitiøst arbejde det er nogle seriøse dygtige kompetente vidende mennesker der faktisk bruger

meget frem til at få deres anbefalinger deres rapport og til at regeringen lægger en handleplan frem jeg oversender meget gerne

vil så opfordre alle til at læse det så vi kan slippe for at der flyver de

det her meget vigtige emne nemlig hvordan vi kan sikre at den behandling vi giver mennesker med psykisk sygdom i det her land

vi kan have de samme forventninger

kan for at nedbringe anvendelsen af tvang vi skal

må anvendes har så høj en kvalitet som muligt det sagde jeg i min tale selv

handler det jo blandt andet om at den skal anvendes med så stor en grad af omsorg for den enkelte respekt for den enkelte som overhovedet muligt og noget som også har været oppe

når vedkommende bliver indlagt hvilken form for tvang

der synes jeg det er fornuftigt at psykiatriudvalget nu kigger på de erfaringer der er

muligheden for at overføre det til dansk kontekst med nonstimulirum

til eksisterende tvang som vi skal nedbringe

har spurgt om ikke det er fornuftigt at man drøfter med den enkelte hvilke præferencer

sådan set er en del af vejledningen fra sundhedsstyrelsen allerede i

om det er noget af det vi skal skrive ind i lovgivningen og det er jo noget af det som regeringens psykiatriudvalg kigger på

fremlægge de foreløbige tal for anvendelsen af tvang det var jo gode nyheder over en lang strækning med markant fald i

fald i forhold til beroligende medicin fastholdelse

folketinget så længe folketinget så også kommer i hu at de er foreløbige og så skal folketinget selvfølgelig

lad os alle sammen og det mener jeg faktisk af et fuldstændig ægte hjerte

at den positive tendens fortsætter

give hinanden håndslag på at den her diskussion vil vi føre i en konstruktiv ånd det er ikke et spørgsmål om

eller faggrupper der ikke vil spille med jeg oplever i vores psykiatriudvalg en utrolig stor vilje til faktisk

tak for indspark og en appel herfra om at vi fortsætter med at have respekt for diskussionen her for den måde vi diskuterer det her på betyder også noget for muligheden for

er steget fra seks hundrede og fem og halvfjerds til syv hundrede og femten

anledning til dybe panderynker og som også bør give anledning til at vi handler øjeblikkelig jeg anerkender at

vil overveje om det er rimeligt når vi står med en så akut situation at lægge noget over til et udvalg som formentlig kommer med en udtalelse

jeg godt spørge ministeren om ministeren vil oversende ministerens oplæg eller det nye kommissorie som udvalget eventuelt får for at kunne behandle den nye situation

er også derfor at regionerne har en gældende målsætning om at reducere brugen af tvang med tyve procent

vil jeg da klart opfordre til

regionerne at arbejde for at vi får nye måltal opstillet

er et spørgsmål om at vi hænger os i enkelte tal

rigtig gode nyheder der er også nogle ting der skal

jo også se i den artikel fra dagens medicin som er afsæt for det her nemlig at man siger i region syddanmark hvor man topper listen med langvarige bæltefikseringer og lad os

at snakke om den politiske farve og ledelsen dér det synes jeg er

faktisk at det er et behandlingsnederlag når man må anvende tvang

noget ved det her så lad os nu lade være med at

er en akut situation hvor de mennesker der ude i hverdagen står og skal håndtere det her er ligeglade

sende det her af sted til et udvalg som så kan sidde

når man kan konstatere at der er en markant stigning i tallene fra to tusind og elleve til to tusind og tolv

panderynker og det bør give anledning til

og så tager vi en snak om hvordan man kan komme hurtigt i mål

nogle måltal med nogle løsningsmodeller og med en handlingsplan

det er jo lige præcis som ministeren selv er inde på mennesker

til en forespørgselsdebat om det altså ligesom § en og halvfjerds udvalget arrangerer høringer om det ligesom § en og halvfjerds udvalget tager på studietur har regeringens psykiatriudvalg diskuteret det her vurderet det her analyseret det her hele tiden og det gør de fortsat

på de nye tal om bæltefikseringer fra regionernes side

sådan er det vissevasse det kan vi ikke

at jeg ville tage en alvorlig snak med

fru jane heitmann hvis hun læser den artikel hun selv refererer til kan konstatere er at de i danske regioner siger

ikke er godt nok og i den pågældende region som artiklen handler om

det ikke er godt nok regionerne har opstillet måltal regionerne finansierer forskning regionerne er forpligtet på det her jeg tror vi skal gøre mere og jeg tror vi kan komme meget længere end vi er nu

ikke at blive reduceret til en plat politisk debat

har et enkelt spørgsmål som ministeren måske kan svare på ellers kan det være at

en midtvejsevaluering jeg nævnte det også tidligere i forhold til dansk folkepartis

når det gælder tvangen af beroligende medicin men hvordan ser det ud når man kigger på de foreløbige tal

måltallene i forhold til at nedbringe det med tyve procent alene på den fysiske tvang og derfor er der selvfølgelig en bekymring for

bare erstatter fysisk fiksering med at folk bliver medicinsk fikseret altså bedøvet helt fra sans og samling så er

der ikke viser nogen forbedring så snyder tallene som jeg har forstået det

udviklingen inden for én specifik tvangsforanstaltning ikke ikke bare kan erstattes med en anden

ser positivt ud derfor følger man også som kontrolvariabel udviklingen af anvendelsen af beroligende medicin under tvang så der skulle sådan set

regionerne har organiseret deres måltal på

med hensyn til de midlertidige tal

et fald både i antallet af personer der har været

beroligende medicin som tiltag

for begge parametre

om ordet til

det er rigtig glædeligt at opleve passionerede politikere

i den grad interesserer sig for et område som i virkeligheden fortjener meget meget mere opmærksomhed end det har fået

i lang tid jeg bliver nødt til at spørge regeringen

man ikke være med til at fastsætte måltal

man ikke være med til at se på nye løsningsmodeller jeg forstår simpelt hen ikke hvorfor regeringen stædigt vælger at holde fast i

indtil psykiatriudvalget har fremlagt en redegørelse jeg synes også hånden på hjertet at det har været en lille smule ærgerligt her under en ellers saglig og lødig debat at konstatere at sf har været på krigsstien og beskyldt kollegaer for at manipulere

som i den grad fortjener at blive løftet op

både en saglig og lødig debat på trods af vores forskelligheder afslutningsvis

nu hvor debatten strander her hvor regeringen psykiatriudvalg skal se på hele tvangsproblematikken

have meget store forventninger til regeringens psykiatriudvalg

have meget store forventninger til de fremadrettede løsninger

da forhåbentlig vil komme psykiatriens brugere til gavn så vil jeg i øvrigt ønske psykiatriudvalget rigtig god arbejdslyst og

er forhandlingen afsluttet afstemningen om de to fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted tirsdag den femte februar totusinde og